det vigtigt at der er en meget meget høj grad af konsensus omkring disse initiativer som skal stabilisere og konsolidere

her i landet det er naturligvis i særdeleshed vigtigt

hvor vi har oplevet at der har været været finansieringsinstitutter som har været ude i betydelige vanskeligheder vores penge og realkreditinstitutter har jo en meget meget stor og selvstændig betydning i et land som vores og det er vigtigt at der er tillid til disse institutter

vores institutter kan få tilført kapital og foretage den funding som er nødvendig den tidligere vk regering har på et meget tidligt tidspunkt taget en række initiativer til

sikre disse målsætninger med bankpakke i

det her lovforslag er en udmøntning af den

står ved at det er forligsstof den nye

en udvidet såkaldt medgiftsordning i model i

som det kaldes det giver mulighed for forlængelse af statslig garanti i forbindelse med fusioner mellem pengeinstitutter og det giver en ny model for finansiering af indskydergarantifonden ligesom det

pengeinstitutter af særlig national betydning det synes vi er godt og fornuftigt det her forslag

er gennemført og hvor indskydergarantifondens

har stillet en en tabskaution over for finansiel stabilitet det er så betinget af at det her forslag

og den midlertidige ordning med det private beredskab som stillede en garanti som blev

tilbage og så bliver den garantistillelse overtaget i forbindelse med med

her lovforslag det er er alt sammen yderst fornuftigt vi synes det er

en række principper omkring vores hidtidige bankpakker nemlig at det er sektoren selv

gives vi synes det er vigtigt at man har nogle smidige fusions og overtagelsesregler og ordninger

kan videreføres og overdrages

andet institut og vi synes også

med dette lovforslag at det er fornuftigt at staten kan udvide sin garantistillelse med det man ellers ville have tabt under den gamle bankpakke iii og dermed også være med

friholdes for at lide tab det er alt sammen meget meget fornuftigt og meget

og ligesom der er bred politisk enighed herinde

initiativer og ordninger som der er bred branchemæssig opbakning

pengeinstitutterne det er naturligvis også vigtigt at fastholde den enighed lige så vel som det er vigtigt at fastholde at ansvaret for at drive

de pågældende instutters ledelser deres direktioner og bestyrelser og det er også de pågældende institutter

står for finansieringen af de

til sikring af engagementer i nødlidende

det princip skal vi fastholde

at bundlinjen pt siger at der rent faktisk er et plus

også i fremtiden vil komme nødlidende

finansielle krise været af ualmindelig store dimensioner det var gårsdagens og aftenens eu

en indlysende reaktion på i danmark kan vi vores udfordringer til trods dog glæde os over at vi altså relativt klarer os godt vores finansielle tilstand skyldes at vi i danmark har handlet fornuftigt og rettidigt det er de hidtidige bankpakker bevis på alle bankpakker har været det man kalder for forrentet hjælp og det har altså med andre ord hele tiden været en betingelse fra vores side at banksektoren selv skal betale omkostningerne for afvikling af usunde banker den seneste bankpakke bankpakke iv blev indgået af forligspartierne den femogtyvende august to tusind og elleve som også venstres ordfører var inde på og på og på baggrund af valgets

det er dette aktstykke vi nu formelt set ophæver til lov sådan at bankpakke iv kan få permanent virkning lad mig kort opridse de to overordnede udfordringer vi i august stod med den ene udfordring var problemerne i den danske banksektor den anden var danskernes stigende mistillid til bankerne begge udfordringer blev imødegået

hvorfor bankpakke iv var nødvendig og nu derfor skal gennemføres ved lovgivning de tidligere bankpakker har

haft tilfredsstillende effekt på hovedparten af de danske banker men ét problem stod tilbage som vi måtte håndtere i august nemlig medgiftsordningen med bankpakke

og dermed også dette lovforslag udvider vi medgiftsordningen og det betyder i praksis at ingen private kunder når denne ordning finder anvendelse vil opleve at miste deres indestående uanset beløbet ordningen funderer sig i to modeller når vi har med en usund bank at gøre benytter vi os til at starte med af den første model hvor man forsøger at sælge hele den usunde bank til en sund bank staten tilføjer så en medgift til den overtagende bank modellen sikrer at alle indskydere dækkes fuldt ud fordi alle forretninger ufortrødent kan køre videre hvis det ikke lykkes at sælge den usunde bank træder den anden model i kraft og ved model

opkøber den sunde bank de gode dele fra den usunde bank altså privatkunder små erhvervsdrivende sunde forretningselementer mens finansiel stabilitet tager sig af de dårlige aktiver ligesom ved den første model tilføjer staten medgift dog nu til finansiel stabilitet med den betingelse at medgiften ikke overskrider statens forventede tab ved afvikling under bankpakke

med model i også ved model

sikres dækningen af alle private indskydere indskydere altså fuldt ud

i øvrigt denne model der for nylig blev anvendt for første gang i forbindelse med max banks afvikling og dermed beviste bankpakken altså sin værdi

hvis ingen af de to modeller

bliver den usunde bank i stedet afviklet

har naturligvis været at beskytte borgerne mod yderligere tab på bankerne og samtidig skabe incitament til at sunde banker vil overtage de usunde med bankpakke ivs justeringer af medgiftsordningen er det socialdemokraternes overbevisning at tilliden blandt investorerne øges og situationer hvor investorer trækker penge ud af danske banker forebygges det er til gavn for danskerne og det er til gavn for de danske banker vi er glade for at der fortsat som indikeret af venstres ordfører

og at denne forligskreds viser sig parat til at løfte ansvaret for den finansielle sektor med disse ord kan socialdemokraterne tilslutte sig

tiderne skifter det er svært at spå om fremtiden og vi må jo alle sammen hvis vi kigger lidt i bakspejlet konkludere at det har været en omskiftelig proces vi

i den internationale samfundsøkonomi siden to tusind og otte og frem til i dag og så sent som

aftaler på baggrund af nye udfordringer det lovforslag som der nu er fremsat af

vi nu ikke tillade os at kalde for en bankpakke som sådan jeg ved godt

relativt mindre karakter og jeg skal da undlade at fortælle om de

relativt klare i mælet

baggrunden og hvad det er der egentlig ligger i den her medgiftsordning som vi jo selvfølgelig også

det er vigtigt at vi har en politisk linje

den førte politik i danmark så vi har en stabil banksektor så vi har en stor tiltro til at udenlandske investorer også tør placere deres kapital i danske

folk der har behov for for lån

men også private

banker som er i stand til at tilbyde de lån

sig gøre med de udfordringer og betingelser som vi har i øjeblikket

har været en og tyve høringssvar og at

det fremsatte lovforslag inden jeg går ned af talerstolen jeg ved ikke om det giver dobbelt taletid

liberal alliance det er lidt en udfordring for en fra dansk folkeparti men jeg har lovet at gøre det og jeg skal såmænd bare ganske kort meddele at

at forureneren skal betale når der sker uheld eller tilsidesættelse af sikkerhedshensyn med konsekvenser for miljøet samme princip skal gælde for det i flere tilfælde

i den finansielle verden som samfund og stat skal vi være med til at skabe stabilitet i sektoren en stabil økonomi er grundlæggende for at vi kan skabe tillid til at der også i fremtiden kan etableres virksomheder og investeres i tiltag som gavner udvikling og forskning og endelig sikre at den enkelte borger kan have tillid til et stabilt banksystem med den nye tabskaution sikres det

hvis der opstår et tab i forbindelse med afvikling af en usund bank

bag alle bankpakkerne at det er sektoren selv der betaler omkostninger forbundet med afviklingen høringsperioden har været kort og det skal vi beklage men i betragtning af hvor vigtigt det er at få skabt ro om den finansielle sektor bakker vi fuldt ud op om sektorens ønske om at fremme lovforslaget vi ønsker at der skabes høj motivation for at finde private løsninger på håndteringen af nødlidende

pengeinstitutter og at der skal arbejdes med et solidaritetsprincip

bruges som alternativ til

som kan indebære at indskydere og andre simple kreditorer kan lide tab

sikres det at finansiel stabilitet as får mulighed for at medvirke til afviklingen af et nødlidende institut uden at kreditorer lider tab lovforslaget skal være medvirkende til at skabe mere tillid til den danske finansielle sektor

for den finansielle sektor at der opstår myter som er mere eller mindre grundløse i forhold til

tillid til et finansielt marked derfor er vi

meget tilfredse med at der i lovforslaget lægges vægt på begreberne ordentlighed og redelighed vi kan tælle og regne os frem til meget i denne verden men det er også

om moral og tillid banker og kunder imellem vi ønsker at kunne sætte handling bag ambitiøse initiativer i forhold til at skabe stabilitet og vækst i danmark det skal være muligt som borger at kunne møde sit pengeinstitut i tillid til at få god rådgivning det skal være muligt for både små mellemstore og store virksomheder at kunne investere i for eksempel miljøvenlige produktionsanlæg til gavn for både egenproduktion og samfundsøkonomi og endelig skal vi danmark gøre alt hvad vi kan for at vores finansielle sektor kan stå stabilt i et europæisk og globalt økonomisk uvejr på den baggrund kan sf

er

banker så meget at de ikke kan klare sig og skaffe ny kapital så er det staten der forpligter sig til at skyde ny kapital i de banker vi kender ikke detaljerne men det er hovedlinjen i det der er aftalt og skrevet under på der er også bankpakker der ikke er talt med i nummereringen

også en bankpakke der hedder at nationalbankdirektør bernstein som i øvrigt mener at der er brug for flere arbejdsløse han har andre sociale

sagde at bankerne umiddelbart kan få lov at låne fire hundrede milliard

det vil sige gratis

i købet optage et sådant lån fordi det giver et lille overskud i forhold til værdiudviklingen

de genudlåne de penge til danskerne til syv otte ni eller ti procent i rente plus gebyrer som er steget voldsomt samtidig med at de øger arbejdsløsheden ved at fyre deres ansatte

fokuseret på at tjene penge til aktionærerne og man tjener faktisk penge til aktionærerne i øjeblikket og alligevel kommer man hele tiden med tiggerhuen og vil have nye garantier og nye tilsagn fra det offentlige

det er sektoren selv der betaler altså kun gælder når man tager de meget snævre briller på

snart man bare regner lidt samfundsøkonomisk er det skatteyderne der betaler

nærmere på årsagerne til at danske banker herunder ikke mindst danske bank kom i krise og havde brug for de her milliardkrykker betalt af skatteyderne

jo ikke fordi forbrugerne i danmark ikke havde betalt deres lån tilbage det var fordi virksomhederne i danmark ikke havde betalt deres lån tilbage nogle enkelte banker som roskilde bank og andre

har tabt deres penge fordi de har lånt ud til

de rigtig store tab der er sket for danske banker er sket ved at de har lånt penge ud i udlandet

har engageret sig i bankeventyr i udlandet det er der de rigtig store tab er sket

lånt flere penge ud end man havde i kassen og derfor skal man hele tiden ud at låne nye penge i udlandet der er masser af penge i danmark altså danskerne imellem

kan få funding som det hedder altså ikke kan låne penge i udlandet

jo kun fordi de har lånt ud til udlandet og derfor skal ud at skaffe pengene i udlandet eller på de internationale finansmarkeder det er jo det der er problemet det er ikke danskerne der er problemet det er spekulationen der er problemet og det er derfor man selvfølgelig er nødt til at kigge på de grundlæggende problemer i den finansielle sektor den liberalisering der er sket over en lang årrække hvor man gik fra

vi skal tilbage til at bankerne er banker og ikke andet i stedet for at de skal ud

vi vil have en undersøgelse af baggrunden for krisen forløbet af krisen forløbet af håndteringen af krisen og ikke mindst alternativet

undgår at der bare kommer gentagelser hvordan får vi delt bankerne op

går

udvidelsen gives der større incitamenter til at sunde pengeinstitutter kan

hele eller dele af et nødlidende pengeinstitut

bidrage med en medgift som svarer til det tab

forventes at kunne få

den individuelle statsgaranti hvis et nødlidende pengeinstitut skulle afvikles efter reglerne i den oprindelige bankpakke

kan vi se at den udvidede medgiftsordning

fandt anvendelse i forbindelse med max bank faktisk kunne vi jo konstatere at den virkede efter hensigten

anvendelsen af modellen sikrede at indskyderne

som det fremgår af den politiske aftale

den forudsætning at

lovforslaget skabes der mulighed for at indskydergarantifonden stiller en tabskaution

eventuelt underskud i finansiel stabilitets datterselskab som følge af afviklingen dette er i lighed med hvad der gælder i forbindelse med afviklingen efter reglerne i bankpakke

er i overensstemmelse med det helt bærende princip for de bankpakker der har været lavet det er at det er den finansielle sektor selv der kommer til at betale omkostningerne ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter dette lovforslag

således i overensstemmelse med den aftale vi lavede i august to tusind og elleve og det efterfølgende aktstykke

blev vedtaget den syvende september i to tusind og elleve så langt så godt om selve det konkrete lovforslag

det ville være meget uklogt at stå og give garantier for

er sket løbende med de forskellige bankpakker

en imødekommelse af noget af den kritik som

har rejst ja der har været eksempler på en vis vidtløftighed eller grådighed hos pengeinstitutter og hvad har svaret været fra en bred kreds af

det må vi have styr på

skærpet tilsynet og skærpet lovgivningen for at mulighederne for gentagelser bliver minimeret

vi stiller jo krav til den finansielle sektor om at de skal styrke deres solvens de skal have et bedre kapitalgrundlag

at de har nogle penge men samtidig siger vi

skal låne penge ud i skal stille kreditter til rådighed for levedygtige projekter i virksomheder i skal stille kreditfaciliteter til rådighed for borgere der har brug for

men vi skal også undgå at vi kommer en ny krise

lidt interessant at konstatere at den samme diskussion jo foregår

i eu og i eu arbejder man med med en skærpelse

den finansielle sektor

bankerne skal være bedre polstrede

siger at hvis man kun lige opfylder de krav stilles til et minimum af solvens

udbetale store bonusser til direktørerne hvis man vil det skal man have en endnu højere dækning så man undgår at det bliver skatteborgerne

bankpakker som brede politiske flertal i folketinget har lavet

på globalt plan vi arbejder os stille og roligt frem til at der kommer en relativt god styring af den finansielle sektor på en måde som samtidig sikrer at

stillet kreditmuligheder til rådighed for virksomheder og borgere

forudsætning for at vi får skabt nogle arbejdspladser

det der er hele humlen ved det

ser

der